en kort redegørelse til folketinget om de første undersøgelser der er lavet ligesom der også blev fulgt op i forbindelse med kommuneaftalerne hvor der er lavet aftaler om at fremme

udbud af forskellige opgaver derudover ser

der er kommet et revideret udbudsdirektiv

en egentlig dansk udbudslov

superskarpe folk om at se på

i virkeligheden også mere fleksibelt i forhold til de forskellige typer af opgaver der er for eksempel i en kommune

at udsætte opgaverne for konkurrence

vedtagelsen som det drejer sig om

der kom efter vedtagelsen

men jeg kunne godt tænke mig at vide hvad ministeren vil mene en

tilfredsstillende hvor meget skal stigningen være på

i fald der er tale om status quo

været på spil men det er under alle omstændigheder en begrænset stigning det som er tankevækkende er at den dækker over en meget stor forskel kommunerne imellem

dermed også sagt at det er tydeligt at der er

hvordan kommunerne skal arbejde med det her spørgsmål

at opfordre og diskutere det her spørgsmål med med de nyvalgte kommunalpolitikere

et stort kommunalpolitisk parti og jeg håber også at venstre

den vej vil gøre sin indflydelse gældende for at sikre at flere ting

kan den laves på en smartere måde en mere moderne måde jeg synes at det der står tilbage er at ministeren har en klar ambition som vi

billigere måde jamen et af de gode redskaber til at få testet det af er netop at bruge udbudsmetoden i stedet for meget skingert at slå sig op på at nu skal alting privatiseres eller udliciteres

det vil jeg meget gerne kvittere for for jeg tror at vi får en helt anderledes diskussion med kommunerne om hvordan vi kan fremme brugen af udbud

men også meget løsningsorienterede tilgang

være fremmende for den videre debat jeg synes det er vigtigt at vi har en videre debat

meget og jo nærmest hvor lidt nogle kommuner bruger udbud

til en udlicitering eller ej

være næste skridt men inden man kan vide om det

der er det bare afgørende for mig at vide om ministeren er klar til at tage yderligere initiativer for at sikre at vi ser det

de tror at de laver fejl hele tiden

har tilfælles en barriere for at man går ind og siger sådan det her er et godt redskab det kan vi bruge til at teste af

den bedst mulige måde så jo vi er meget klar til at diskutere også

fjernet pligten for kommunerne til at have et bestemt mål om hvor mange af de offentlige opgaver man vil udbyde i konkurrence med det private erhvervsliv

konkurrenceudsættelse

det giver en billigere ogeller en bedre løsning af opgaverne det ser vi forskelligt på det tror jeg er konstateret flere gange

som jeg synes er meget interessant er jo hvordan

men noget af det som er karakteristisk

en ikkepartipolitisk tilgang til det

i højere grad at bruge redskabet udbud til at få testet om vi gør det godt nok for skatteydere

barrierer

stod i en meget usikker situation med sit udbud derfor har vi lavet en ændring af klagereglerne i forhold til udbud sådan at det er enklere og sådan at det langt hurtigere kan afgøres

klaget over den måde som udbuddet er foregået på

som klagesystemet var blevet i forhold til at bruge udbud næste

fase er så at gøre det enklere overhovedet at udbyde

øget forbedret samarbejde mellem det offentlige og det private netop for at få en bedre kvalitet til billigere penge sidst man lavede den opgørelse var i to tusind og elleve da var det seks og tres

befolkningen der støtter det brede flertal i folketinget er

om udbududliciteringprivatisering til at få en diskussion om hvordan kan tingene løses bedre

fordele for private virksomheder i at få lov til at byde i at få lov til at løse opgaver som gør at de kan vokse skabe private arbejdspladser

have en udbudsstrategi og at man ikke længere har en overordnet målsætning om hvad ambitionen så skal være men de andre initiativer kan jo være udmærkede problemet er så bare som vi ser

en markant stigning

vi ser udfordringen de mange initiativer

som vi også vil kigge varmt på når den kommer og være interesseret i at forhandle om pointen er bare at der ikke er sket den positive udvikling som vi gerne

det må så også være nærmest stagnation

som om det at sige til kommunerne i skal lave et stykke papir der hedder udbudsstrategi eller i skal opnå den her bestemte udbudsprocent

eller andet sted skal med i diskussionen hvordan

gøre at bruge udbud til at få testet om den måde man leverer service på til borgerne

skal drive videre på i forhold til klage over udbud i forhold til ny udbudslov

på en eller anden måde stille nogle ekstra krav

kunne jeg godt ønske mig at vi gik et skridt dybere i analysen af

og det ikke er det at man skal lave en udbudsstrategi og det ikke er

at kommunaludvalget

kunne komme tættere på

også at lave innovative samarbejder uden dermed at forhindre en virksomhed i at deltage i et udbud ved nogen af de skabeloner som vi blandt

så indfører vi igen en forpligtelse til at konkurrenceudbyde et bestemt antal opgaver i kommunerne også gerne i regionerne for på den måde at sikre at der bliver taget initiativer og at vi skærper opmærksomheden

er en vigtig dagsorden ikke bare for folketinget men også for kommuner regioner

vedtagelse afspejler nemlig at blive ved med at se er der barrierer og hvis der er barrierer hvordan kan vi så tage dem væk

blive ved med at drøfte med kommunerne hvad er

på hvordan kan kommuner lære af hinanden udveksle erfaringer

at diskutere

endemål som vi er optaget

erfaringer med at bruge det i nogle kommuner end i andre

første vi har gjort for at fjerne barrierer

af kompleksiteten i overhovedet at udbyde noget som helst tærskelværdier kan man lave funktionsudbud

som gør det muligt og det tredje er at nogle er trådt tilbage fra udbud

jamen det er i modsætning til

der lavet forskellige typer af

vejledninger og skabeloner som gør at man kan se hvordan man kan lave et innovativt samarbejde samtidig med at den virksomhed man samarbejder med også kan være med på et efterfølgende udbud

nogenlunde genkendende til den opfattelse og kunne ministeren måske prøve

nogen grænse for hvor meget man kan konkurrenceudsætte ude i kommunerne

som ikke er gået som de skulle og det er der sikkert

og får de rigtige redskaber er der et stort potentiale og dermed jo også sagt

man kan bruge det mere jeg er bare heller ikke forskrækket over at noget fortsat vil være i om man så må sige offentlig produktion hvis det er den bedste måde

et anseligt beløb man kan spare skatteborgerne for

at spørge ministeren og jeg ved godt at det måske bliver en gentagelse

gøre meget i forhold til den konkrete erfaringsudveksling jeg synes også at det er relevant for os som partier at

rundtomkring i kommunerne

vil i gøre for at bruge udbud mere

levere bedre til de borgere som som i nu har

effektiviseres rationaliseres moderniseres for

den aftale der er lavet mellem regeringen kl og en række organisationer er konkurrenceudsættelse ikke nævnt det er hvordan man internt i den offentlige sektor kan løse opgaverne anderledes men der er konkurrenceudsættelse slet ikke nævnt med ét ord og så bare for at forstå det ambitionsniveau eller mangel på samme som vi kan få ud af ministeren

at de tolv milliarder som regeringen taler om i moderniseringen af den offentlige

foruden

det er bestemt ikke for at være uambitiøs men det er faktisk en bestræbelse på at vise respekt for at de nyvalgte kommunalbestyrelser som vi har har en ledelsesopgave i deres kommune

de kan stå inde for meget gerne med en direkte inddragelse af borgerne og til en pris de også

at præsentere skatteyderne for i en lang række sammenhænge tror jeg at udbud er en vej at gå for at få testet

i andre sammenhænge kan der være andre hensyn som som gør sig gældende i den enkelte kommune som gør at man ikke vil bruge udbud som testning på det specifikke område

det er meget meget afgørende at vi får lige præcis det ejerskab i den enkelte kommune til at bruge de forskellige redskaber

kunne levere til borgerne i stedet for at vi sidder herinde hvor vi

at regeringen altså mener at den kan modernisere den offentlige sektor for tolv milliard kroner uden konkurrenceudsættelse mens ministeren siger der er masser af potentiale i konkurrenceudsættelse

konkurrenceudsættelse skal fremmes

modsatte

at bruge udbud til at udsætte for konkurrence er et redskab det er noget man kan gøre vi gør det redskab så enkelt så åbent så inviterende at bruge som overhovedet muligt og

men sådan set også udbud kan være en del af det som

gør at man ikke konkurrenceudsætter hvis ministeren vil uddybe hvad hun mener med det vil jeg være rigtig glad så

hjælpe i det omfang ministeren er interesseret i at fremsætte initiativer der kan øge andelen af

og det at levere service spiller meget meget tæt sammen og

at man bliver nødt til at gøre sig erfaringer med hvordan

vi synes ikke at myndighedsudøvelse er noget af det der om man så må sige skal konkurrenceudsættes tværtimod synes

os til dommer over når det er sagt mener jeg som sagt stadig væk at der er et potentiale

er noget at komme efter og så vil jeg gerne kvittere for tilsagnet jeg synes at den

at man kan drive videre med det hvis man har en pragmatisk tilgang og er fokuseret på at det der er målet med det hele

og nul komma næsten ingenting da venstre og konservative havde ansvaret og at der så også i synet på på den meget langsomme udvikling

det gennemsnitlige niveau for konkurrenceudsættelse findes en respekt for

vi fra folketingets side bør have et fællesskab om at fjerne de barrierer

giver en anledning til at gå konkret til værks

forenklingen af den måde man kan lave udbud på på hele området for hjemmehjælp så man bruger de samme udbudsregler der i stedet for nogle specielle udbudsregler

den daværende regering havde konstrueret det er jo for at give tre eksempler på at man kan fjerne barrierer og gøre det mere tilgængeligt og sidst men selvfølgelig ikke mindst

i den enkelte kommune jeg tror selv at

den definition af udbudsegnede opgaver som jo

plads så det ikke er sådan at en del af forklaringen

bliver konkurrenceudsat skyldes at der kan være

vi i fællesskab deler den opfattelse

så synes jeg det er relevant lige at gå skridtet videre for ministeren nævner et par af de initiativer som

taget og siger også at det skal være

forestille sig de steder hvor det ikke er tillokkende

som ministeren siger at kommunen ikke er stor nok af forskellige grunde til at kunne løfte opgaven yderligere at man så der gik ind og

erfaringer med kommunalt forpligtende samarbejder hvor mindre kommuner på forskellige områder ikke kan løfte opgaven selv som en del af kommunalreformen siger vi så at

gå ind og finde en samarbejdspartner hos en anden kommune kunne

noget tilsvarende som et element hos de kommuner som ikke

for små til det at man siger til dem prøv at høre venner vi vil gerne have at

skal gøre det her men vi kan godt se det er en udfordring i skal nu gå ind sammen

har erfaring og som har gjort det

i udbud der kan være områder hvor man kan se at for eksempel måske fem og halvfjerds procent af alle kommuner har udbudt den her opgave

til de resterende fem og tyve procent af kommunerne der ikke har udbudt den her opgave jamen der er nok et marked tilgængeligt og derfor skal i nok komme

med mit embedsværk er der nogle barrierer her som vi ikke har været opmærksomme på og så naturligvis tage det tilbage og drøfte det med

for meget med deres strategier og deres ting og sager vi vil have flere som arbejder med

nære pleje børnepasning omsorg for

at nogle er højkompetente og kan lave rigtige ordentlige udbud som som følger retningslinjerne og som er til at gå til

med det her sidder i den kommune enten vil vi lave et fælles udbud eller også vil vi gerne have lov til at kunne trække

at kl forsøger at gøre

kommunerne imellem og som det er åbenlyst også i diskussionen i dag

er der nogle kommuner som er meget meget langt fremme og som har erfaringer sikkert også nogle dårlige men men det er jo også en god udveksling at udveksle dårlige erfaringer

det skal være mere tillokkende så vi kan få hævet andelen

jeg hører nemlig også at en af barriererne er at det kan koste penge

forskellene fra kommune til kommune og det samlede billede er

en stagnation hvis vi ligesom skal tage et kvantespring som vi gerne ser for netop at få den her gevinst hjem bliver vi nødt til at gøre noget mere og der tror jeg altså på at det her incitament kunne være en del af guleroden netop for at komme over den barriere der hedder det er for dyrt i vores område vi har alligevel ikke et marked ergo

jeg har alligevel oplevet nogle gange at hvis man i stedet for

økonomiske incitamenter eller love og regler giver sig tiden til at få diskuteret i bund

at de ikke gør det som andre oplever som positivt så

og give private virksomheder bedre muligheder også kan være en relevant løsning også i nogle

vi ved ikke hvordan vi skal organisere det hvis vi for eksempel

skabeloner og vejledninger i hvordan

men er der noget i den lovgivningsmæssige halvdel

udbudsloven men er det der at man ligesom kan feje alt hvad der

lovgivningsmæssige op og dermed de ting som vi herfra med lovgivningen i hånden eller måske også

bruger som en til dels dårlig undskyldning jamen det er for besværligt det er for komplekst det er for bureaukratisk

den erfaring for som ministeren også selv har nævnt er man jo trods alt oppe på at næsten tyve procent i

ikke gør så meget og der er dog en vis erfaring man kan trække på

samme regler som man har på andre områder

den daværende vk regering havde lavet nogle specielle regler som gjorde

med udbud sidder og ser på hvordan vi kan lave en god udbudslov jeg går meget gerne i boksen på om der er lovgivningsmæssige barrierer i forhold til at lave fælleskommunale udbud

indtil nu positivt ment for at sige til dem jamen i kan jo se forskellene

jeg tror også at der kan være en anden og måske mere psykologisk barriere som man skal overvinde

mere her har vi fået en anden diskussion det er det ene det andet er

en en meget konkret diskussion i folketingets kommunaludvalg og kl jeg stiller selv

tage den i konference eller seminarsammenhæng for at få den her diskussion og drive den videre i den synes jeg meget pragmatiske

at der var et temmelig stort potentiale i at få konkurrenceudsat de egnede opgaver og når en privat så vinder

til en bedre pris medfører det også en besparelse og som regel den samme service kan man så ikke også sige at det både i kommuner stat og regioner er et spørgsmål om om i

noget af det som som private varetager for regionerne

af meget vidtspændende karakter nogle gange

er det private som varetager mammografiscreeningen andre steder tror jeg man har aftaler om

på en bedre og og forhåbentlig også billigere måde end selv ville kunne jeg har ikke det fulde overblik over hvordan det ser ud på regionernes område men jeg ved

at det sker og også

seneste år og det synes jeg er bekymrende

jo også en klar anbefaling om at vi skal bruge det redskab noget mere

man i sverige driver skolevæsen på

der nogle ting vi gør anderledes noget af det som jeg tror mange overser er jo at en del af indsatsen for børn som er meget udsatte

med private opholdshjem og private plejefamilier

sektorerne imellem men selvfølgelig kan man hente inspiration i udlandet jeg tror så bare også at er nogle kommuner der kan hente inspiration i

meget få kulturelle sproglige barrierer der skal overvindes

vil jeg gentage min opfordring til at kommunaludvalget involverer sig i det og

det så

vi har vedtaget barnets reform vi har vedtaget en overgrebspakke og vi har også tilsynsreformen

vi nedsat en taskforce og det er jo også den der bliver spurgt til men taskforcens opgave er at den skal hjælpe kommunerne med

få styr på sagsbehandlingen og taskforcen

måde ikke et kontrolredskab men et redskab som kommunerne skal bruge til læring og bedre sagsbehandling

derfor er det jo meget vigtigt at samarbejdet med kommunerne også foregår som et frivilligt initiativ derfor mener jeg faktisk ikke at taskforcen er det rette instrument i forhold til de kommuner som har meget alvorlige problemer og som ikke er indstillet på at rette op på det

kommunale tilsyn som ligger under statsforvaltningen

er det jo sådan at i sidste ende kan

de ikke sørger for at de her kritisable forhold bliver bragt i orden så jeg er meget enig i at vi skal tage de her

nævnte også på samrådet da vi var der at jeg er åben over for en drøftelse og jeg er åben over for en generel drøftelse af de tiltag som vi kan tage og derfor

jeg sender min nyoprettede taskforce til rebild hvor vi netop tilbyder kommunerne det her

den nuværende minister ikke vil gøre det når

hun også kan se at der er problemer i andre kommuner

her område og at hun også anerkender problemet

at kommunerne retter ind så derfor er det sådan

godt være at man skal grave et spadestik dybere for at se hvad der er op og ned

at kunne uddrage læring sådan at sagsbehandlingen kan blive bedre jeg jeg synes det er meget positivt og jeg vil kun opfordre til at kommunerne tager imod

vi er ikke børnefaglige eller juridiske eksperter

holde fast i at vi jo faktisk har et klagesystem og desuden

som jo er inde over det og skal vurdere om tingene går rigtigt for sig så jeg vil meget gerne have at vi ses til en drøftelse i foråret for om nogen har jeg stor interesse i at vi får gjort noget ved det

godt og også et meget vigtigt redskab sådan at vi får indblik i hvordan

egentlig står til med kommunernes praksis taskforcen er hvad skal man sige et redskab som kommunerne kan bruge til læring og det skal de også bruge det til

jo har gennemført rigtig gode initiativer vi har søsat dubu vi har strammet lovgivningen vi har

midler af til efteruddannelse

mere til og derfor håber jeg at fru karina adsbøl vil tage imod en invitation til en drøftelse her i foråret

videre til et børn og unge udvalg som måske vurderer den sag ud fra de fejl og mangler der er i den sag og

store konsekvenser for de familier det går ud over så derfor ser jeg det her som noget meget alvorligt og derfor undrer det mig også når den tidligere minister kunne sende

gennemgå nogle sager at den nuværende minister ikke også kan

fru karina adsbøl og jeg skal stå og diskutere det her i dag men fordi det handler om nogle børn og nogle unge

stort behov for at deres sager bliver behandlet korrekt ude i kommunerne og det er derfor jeg

kommunerne til at kigge indad

taskforcen eller andre eksperter til at komme og være hjælpsomme i forhold til

jeg mener at vi i nogle tilfælde kunne have undgået en anbringelse hvis vi havde sikret en tidligere indsats og en ordentlig inddragelse

for finanslovsforhandlingerne i efteråret

forebyggelsespakke til to hundrede og firs million kroner over fire år

styrke den forebyggende indsats i kommunerne

de børn som er tvangsanbragt det er lige præcis børn som er i stor

deres sundhed og udvikling

det vigtigt lige nu også at få sagt at afgørelser om tvangsanbringelser

kan træffes hvis der er

at der er en alvorlig skade på barnets sundhed eller på barnets udvikling afgørelserne træffes af børn og unge udvalgene og i de her børn og unge udvalg sidder der jo

afgørelserne kan efterprøves af ankestyrelsen og så kan de frit indbringes for domstolene så vi har et system

i forhold til ankestyrelsen vi ved der har været fejl andre steder i andre styrelser

er jo ikke sådan at ankestyrelsen er fejlfri

synes jeg jo også viser at der er et kæmpestort problem på det her område og det handler jo ikke om om man er for eller imod anbringelser det handler om at det også er de rigtige børn der bliver anbragt på et veldokumenteret oplyst grundlag for

problematisk at der sker fejl og når der sker fejl i de her sager så derfor vil jeg godt spørge ministeren

tage imod tilbuddene vil ministeren sende et brev ud til kommunerne eller vil hun indskærpe

over for kommunerne eller hvad agter ministeren at gøre det er jo ikke fordi jeg vil være imod kommunerne eller imod sagsbehandlerne

handler om barnets tarv og det handler om

de børn skal vi passe på og

på en ordentlig måde så de ikke bliver skadet for resten af deres liv og jeg er da helt enig med ministeren i forhold til forebyggende initiativer

forebyggende initiativer for det er jo sådan at man skal

mindst indgribende foranstaltning i de her familier

sker der måske somme tider at der sker en anbringelse altså frem for at man sætter hurtigt ind så hvad vil ministeren gøre for at sikre det

har indrettet et system

der er også mulighed for at man kan få en

i ankestyrelsen sidder der juridiske og børnefaglige eksperter

at det fungerer men når vi nu kan se det ikke fungerer

til at slå fast at det er folketinget som har ansvaret for at vi sikrer rammerne for kommunernes indsats over for de børn og unge som er udsatte så har jeg som minister ansvaret for at området administreres i overensstemmelse med lovgivningen men jeg kan ikke træffe afgørelser i enkeltsager og jeg mener faktisk også det vil være i strid med helt fundamentale retsprincipper hvis jeg kunne gøre det jeg ved at kl har

aktionsgruppe af kommuner som også drøfter det her med meget stor alvor og som vil komme med en række anbefalinger senere på året og det arbejde vil jeg selvfølgelig

givet familierne ret til advokat

tvangssager vi har givet ankestyrelsen mulighed for at tage sager op af egen drift og vi har givet støtte til bisidderordningen til at støtte børnene men det handler jo om at kommunerne tager

og at de overholder loven

at de skal have et højt fagligt niveau og at de skal have studiekompetencer som

i det

gøre yderligere for at løfte kvaliteten på på gymnasierne ligesom det også gælder for erhvervsuddannelserne og folkeskolen så vi har blik

men når produktivitetskommissionen anbefaler at der skal ske en systematisk evaluering af gymnasiereformen så vil jeg gerne understrege at der

sket en systematisk evaluering af gymnasiereformen

et fagligt panel en følgegruppe da gymnasiereformen

to tusind og ni fordi det var der hvor kan den første generation af de nye studenter kom ud og

med de naturfaglige kompetencer før og efter reformen og hvordan det går med de forskellige fag på de forskellige niveauer

at de sådan set anerkender at der har været evalueringer

også kvantitative evalueringer og det vil vi selvfølgelig tage med os i

flere fakta der bør bekymre og det er at andelen af gymnasieelever er steget fra tredive procent i nitten halvfems til

cirka halvtreds procent af en årgang i dag det betyder selvfølgelig at andelen af fagligt svage elever

samtidig er karaktergennemsnittet stigende efter gymnasiereformens indførelse og dumpeprocenten er ikke steget så bruges der mindre tid på undervisning i de klassiske fag som matematik og tysk fordi den såkaldte nye faglighed det vil sige tværfagligheden har vundet terræn disse fakta kunne alt i alt efter produktivitetskommissionens mening godt tyde på at man har sænket de faglige krav til studenterne i gymnasiet produktivitetskommissionen tilføjer også at gymnasierne jo modtager et taxametertilskud der afgøres af antallet af elever falder elever fra

det giver gymnasierne en økonomisk tilskyndelse til at sænke

tilskyndelsen bliver selvfølgelig større i takt med at flere svage elever påbegynder en gymnasial uddannelse i dansk folkeparti er vi meget bekymrede over den her udvikling hvis mistanken om et sænket fagligt niveau er korrekt er det naturligvis vigtigt

til den ende skal man have grundige og systematiske analyser derfor vil jeg endnu en gang opfordre ministeren til at følge produktivitetskommissionens opfordring til at foretage en grundig systematisk evaluering af gymnasiets faglige niveau for det er ikke det vi har set indtil videre der har været pletvise undersøgelser men

ikke været en systematisk undersøgelse af

også betydet at der på grund af de evalueringer der også har været tidligere er sket nogle justeringer af gymnasiereformen og senest har vi

man kunne veksle og få flere fag med matematik b

til nogle af de kvantitative data

det bare er et skud i tågen når der nu er en hel

at der bliver flere og flere

i forhold til et b niveau og som jeg også sagde vil vi gerne kigge på om man kan styrke nogle af de kvantitative data men jeg synes nu ikke at man i sig selv skal sige at det er et problem at der er

gymnasiet som kommer fra hjem hvor der måske ikke

måske ikke har så stærke faglige kompetencer der i højere

på en erhvervsuddannelse det er noget af det produktivitetskommissionen peger på og det

af om vi har en studentereksamen der er noget værd eller om vi har en studentereksamen der er faldet i kvalitet

ikke forstå hvorfor man ikke vil følge op på det når der er

dansk eksport det er i det lys naturligt at forsvarsministeriet også inden for sit område arbejder for at støtte dansk erhvervsliv det gør vi blandt andet gennem

er forsvaret i sine anskaffelser underlagt udbudsreglerne som overordnet set er en samlet betegnelse for eus retlige regulering samt nationale regler og principper

den eu retlige regulering omfatter eus

og sikkerhedsdirektiv og eus udbudsdirektiv samt

regeringen støtter grundlæggende at det er fornuftigt at vi har nogle fælles spilleregler i eu samtidig med at vi selvfølgelig arbejder for at fremme

nu være fri konkurrence og i stedet for at vælge det produkt og den samarbejdspartner der giver danmark mest henset til vores nationale sikkerhedsmæssige interesse så skal vi nu som hovedregel vælge den billigste løsning det vil sige at vi tvinges til at tænke økonomisk i stedet for nationalt kun som en helt særlig undtagelse må vi tage hensyn til særlige sikkerhedsinteresser det er efter dansk folkepartis mening trist det er trist fordi andre lande er anderledes stillet end danmark og kan agere helt anderledes de store lande har deres egen forsvarsindustri og køber naturligvis hos sig selv den mulighed har vi ikke derfor har modkøb hvor danske virksomheder fik adgang til udenlandske forsvarsindustrielle virksomheder som underleverandør

det er der al mulig grund til at fortsætte med derfor ville det være en både økonomisk og patriotisk god gerning hvis regeringen i stedet for at rette ind til højre når eu siger noget gav sig til at argumentere for sin gode sag

hvorfor skal vi være medlem af en klub hvor reglerne skader os hvis vi

gøre alt hvad vi kan for at ændre klubbens regler i stedet for bare at rette ind og så måske i det skjulte alligevel gøre som vi altid har gjort det er da uværdigt

ministeren om at sætte danske sikkerhedsinteresser og danske arbejdspladser over eus

der er

hos sig selv det kan vi ikke hvis vi vil have en

forsvarsindustri i danmark er vi nødt til fra statens side at hjælpe til

den praksis vi har haft tidligere og som har været meget meget succesfuld både på det økonomiske og

det nationale område derfor synes jeg det er trist at regeringen så velvilligt går med til at

ordningen og jeg kan oplyse

ydes erstatning til ekstraomkostninger som følge af skærpede lovkrav altså hvis

påbyder nogle mere sikre elkontakter vil den ekstraomkostning som er

de mange mennesker som er omfattet af den her tragedie

som står og skal have erstatning i forhold til

hvordan tingene bliver værdisat

sige at det der er intentionen med loven som jo er blevet vedtaget af

og det er så det man har prøvet at kalkere over jeg vil også understrege at ordningen bliver finansieret af

bliver ens indbo løsøre og andet vurderet ud fra de samme kriterier

i den øvrige forsikringsordning

allerede nu

nogle steder hvor vi er lidt forundret over hvordan man har fastsat værdierne

og se på hvordan praksis har været om den har været ensartet over

mange har jo mistet næsten alt det lige fra vaskemaskiner køleskabe og komfurer til skabe og

ned og afskrivningen men også at man skal betale ti procent

det er rigtig hårdt for mange familier

ændre det fremover men så risikerer man jo at komme ind i de sædvanlige problemstillinger der er

hvis nu en bolig bliver udsat for brand og man skal

til nypris igen det er jo bygget ind i forsikringsprincippet og

det ville måske se lidt mærkeligt ud så intentionen

og derfor er mit spørgsmål mener ministeren på den baggrund at lovgivningen kan håndtere den virkelighed som de her mennesker nu står i med

finansierer det og finde

af de forskellige ordninger det vil jeg meget meget

realkreditinstitutter

den sags skyld banker og nægter folk muligheden for at få

har nævnt her så der er ingen der tjener på det her

det er også noget som giver stor usikkerhed vil banker vil realkreditinstitutter gå ind og

give lån når man så skal genopføre sit hus

bare nødt til at redegøre for hvad loven er i øjeblikket og hvad rammerne er

og det skete så med tilslutning fra samtlige af

loven som siger at vi skal følge det

at folk får yderligere i forhold til det der er men det jeg kan gøre

hjælpe i af løsøre og indbo og andet hvor der har været en kritik om

viser de tilgængelige data for realkreditsektoren at nyudlånet for både land og yderkommuner er steget i to tusind og

elleve

på den baggrund vurderingen at land og yderkommuner

markant anderledes udvikling i nyudlån

centralt i lovgivningen omkring realkredit

vurdere om der er et reelt aktiv

sige pengene værd og det aldrig vil kunne videresælges ja så skal man ikke kunne give kredit i

sådan er det men det bygger jo på et sundt princip om at der skal være reale værdier for pengene

det princip hele vejen igennem for ellers underminerer vi vores eget system jeg har ved tidligere lejligheder talt med og til realkreditbranchen

man så ikke få en individuel og ordentlig behandling

samfundsmæssigt ansvar

er § nitten i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder investeringsforeninger

er reglen om at realkreditinstitutterne kun må låne

hvis boligen kan sælges inden for en halv år med

det tager længere tid at sælge ude i et landområde

det betyder igen at interesserede købere

også selv om de har en forsvarlig økonomi med fast arbejde og så videre derfor er mit

opfølgende spørgsmål mener ministeren at en forlængelse af den salgsperiode der skal afgøre om en bolig er realkreditværdig

seks måneder

vil skabe et mere fair fundament at vurdere en bolig

yderområderne hvor liggetiden naturligt

som jeg sige at

hvad er alternativet jeg så skal gøre

så gå ind og sige til den branche

kritiseret og endda med rette for at de har været meget letsindige i forhold til diverse udlån

de endelig bare sætte drøn på udlånene uden at have realværdier bag

få realkreditlån og der

jeg godt spørge ministeren om ikke ministeren er enig med mig i

gift for erhvervslivet på disse øer

og at løsningen på de udfordringer

tvinge erhvervslivet til at søge til byerne for at etablere sig

gøre ved det regeringen vil gøre det

i et frit marked hos nogle mennesker som ejer nogle penge og så sige

med på problemstillingen men hver eneste gang står bankerne

på småøerne og i yderområderne både for boligbyggeri og boligkøb

at landbruget er

debatten kan jeg dog sige at der faktisk er rigtig mange bedrifter hvor man

sorte tal på bundlinjen

landbruget som helhed

erling bonnesen kender sikkert tallene men alligevel i to tusind og tolv havde man et rekordoverskud på ti milliard kroner et overskud som forventes at stige til omkring tretten milliard kroner i to tusind og tretten og fjorten milliard kroner i to tusind og fjorten med hensyn til

af aftalen om finansloven for to tusind og fjorten og her citerer jeg i forlængelse af natur og landbrugskommissionen er aftaleparterne enige om at arbejde aktivt for en mere målrettet miljøregulering af landbruget således at indsatsen sker dér hvor virkningen og omkostningseffektiviteten er størst en ny regulering vil samlet skulle give erhvervsøkonomiske gevinster være baseret på et solidt fagligt

fremtidens regulering skal altså tage udgangspunkt i hvor meget landmanden påvirker natur og miljø og vi skal ikke regulere over en kam

at vi jo stadig væk vores miljømål ligesom også den

især er der meget der desværre er gået den forkerte vej de senere år

give erhvervet nogle rammer så man kan investere i en fremtidig øget råvareproduktion så fødevarevirksomhederne kan få noget at arbejde med og få sendt

er det jo helt essentielt at de ting vi foretager os

give erhvervsøkonomiske gevinster

ligesom være et plus på bundlinjen

at der skal være rent vand i hanerne altså

i forhold til omgivelserne er vi ikke uenige

måles på erhvervsøkonomiske gevinster

sammenligning

færdige med behandlingen af lovforslaget her i salen så jeg vil da håbe at vi lige kan få en ekstra vending

jo også selv været ude med en melding i forbindelse med sine tiltrædelsesinterviews om at når man pålægger erhvervet nogle omkostninger og byrder skal der nogle lettelser til et andet sted

også kan komme nogle lettelser som kan imødegå

nogle miljømål kan risikere

at vi skaber vækst

godt tænke mig at høre ministerens holdning til om man ikke

det duer ikke at vi skruer op for miljømålene uden også at skele til hvordan det så påvirker landmandens egen

vi arbejder også meget tæt sammen fordi vi naturligvis anerkender at tingene er

men jo ikke kun negative som det ligesom ligger implicit i spørgerens måde at fremstille tingene på der er også mange eksempler på at lovgivning som umiddelbart kan betragtes som restriktiv faktisk fører til bedre konkurrenceevne et rigtig godt eksempel på det er fødevaresikkerhedsspørgsmålet hvor vi jo har ret restriktive regler og krav i danmark som isoleret betragtet kan siges at være dårlige for erhvervet

det der gør at vi har åbnet markeder i for eksempel asien hvor vi ellers ikke kunne

nogle ting som tidligere har været hellige køer blandt andet for spørgerens parti det er jo faktisk præcis det vi gør med vækstplanen for fødevareerhvervet

rigtig mange jobs helt op til femogtyvetusind nye jobs i sektoren så joh det tager vi bestemt seriøst og joh det er præcis det der er baggrunden for at vi har fremlagt den her

se på det samlet i forbindelse med lovgivningen

at det så skal ende med på bundlinjen samlet at give erhvervsøkonomiske gevinster det er sådan set det der er det centrale i det

isoleret set giver nogle belastninger hvad er det så ministeren

vi netop får det her med at det samlet er i balance som ministeren selv har udtrykt det og sådan at det jo

vi ellers tænke os jamen nu håber jeg da

at herre erling

gennemføre mange af de initiativer vi og alt efter hvor mange af de initiativer der bliver gennemført må vi jo se på bagefter

nogle af de ting som man fra erhvervets side har efterspurgt i den føromtalte vækstplan samtidig er det også sådan at man i tyskland indfører en minimumslønning nu

der vil blive højere lønninger på slagterierne hvilket

forbedre konkurrencevilkårene for danske slagterier

erling bonnesen ind til hvad vi vil gøre ud over den vækstplan jeg vil nu nok

lidt frisk spørgsmål at stille eftersom vi lige har påbegyndt forhandlingerne hvor

potentielt set ifølge erhvervet selv kan

herre erling bonnesen kan give tilsagn om her i dag

kan sige ja til hvert eneste bogstav og punktum i det vi har fremlagt så giver det måske mere mening at begynde tale om at der er behov for yderligere indsatser men skulle vi nu ikke lige forhandle de over tredive initiativer vi har fremlagt

at ministeren jo selv svarede at lige præcis den fremlagte vækstplan var

en tidligere lejlighed bare nogle få dage tilbage at ministeren brugte den vending

ja der vil da forhåbentlig ud i al fremtid til stadighed blive ved med at komme nye initiativer for at forbedre forholdene for branchen

foran en kæmpeopgave og

rigtig rigtig gode virkemidler her og jeg kvitterer da også for at herre erling bonnesen roser

herre erling bonnesen sagde at der var mange gode initiativer

men det var mere at om ministeren sådan havde

omkring nicheproduktion gårdbutikker egnsspecialiteter og

de fynske herligheder og der kunne det jo så være at det var nogle af de ting ministeren havde i tankerne og det synes jeg da i hvert fald kunne

overvejelser det kunne have været det det var det så ikke men nu får ministeren en sidste chance og så kan vi høre om

overimplementerede

mig at høre ministerens holdning til det og

ministeren og ministeriet gør

på hele landbrugsområdet for egentlig at lave

nabotjek altså hvad er det vi kan tage ved lære for

i de lande vi normalt sammenligner os med i forhold til fødevarevirksomheder men vi gennemgår også mere specifikt

common sense betragtning at de her regler nødvendige er der noget dobbeltkonfekt er

vi simpelt hen insisterer på

skal være så lidt bureaukrati som muligt og kan man gøre tingene smartere og dermed styrke erhvervets konkurrenceevne uden at det går ud over beskyttelsesniveauet

være stolte af det på vores fynske hjemstavns vegne og

vi også i forbindelse med vækstplanerne skal satse på kvalitetsprodukter og højværdiprodukter og den slags

fokus væk fra alt det andet som jo selvfølgelig er det vigtigste

mener ministeren at rammevilkårene er gode nok for

kan køre gårdbutikker og drive egnsspecialiteterne og

tidligere skulle sende formularer ind og vente i ugevis på at få svar så altså bogstavelig talt

sekunder hvis man har været inde at gøre det

et positivt svar på at ja det er faktisk få sekunder så det

sidde derude og åbne en lille ny virksomhed så

regeringen har en meget ambitiøs plan vi vil fordoble det økologiske areal i to tusind og tyve sammenlignet med to tusind og syv det går desværre ikke helt stærkt nok med den omlægning vi omlægger kun omkring fem

i gang med at evaluere de indsatser sidste år blev der samlet set givet omkring fire hundrede

det er noget vi rigtig gerne vil støtte

vi vil gøre det på så god ordentlig og effektiv en måde som muligt

dels evaluerer dels holder stakeholdermøder

folk der virkelig har

seriøse ærlige redelige og saglige svar så var det sådan set det

noget vi er enige om altså at have den målsætning at det er fornuftigt

en aftale om landdistriktsprogrammet kort før jul hvor vi afsatte cirka tyve procent af landdistriktsprogrammet

hvordan man anvender pengene bedst men men jeg vil jo sige at

om noget er status quo eller går den forkerte vej og

om det ikke går stærkt nok den rigtige vej

det sidste der er tilfældet vi omlægger fem

matthiesen refererer til nogle artikler der har været om

end der blev i år og året før så det går i den rigtige retning det går bare ikke så stærk i den rigtige retning som vi gerne

producenterne af økologisk mælk

problemstillinger der skal adresseres på en eller anden facon og så bliver spørgsmålet jo

prøve at gå til finansministeren og få yderligere hjælp eller

de budgetter der er til rådighed i forvejen

jo selvfølgelig afvejningen i forhold til andre ikkeøkologiske landmænd som

kommer til at stå med den regning det er nogle af de overvejelser man

kæmpet rigtig meget for skulle ske og det er rigtig godt for de konventionelle landmænd

forbedre forholdene for økologerne ved at forværre forholdene for det konventionelle det ville være en rimelig tåbelig strategi i et land hvor vi jo også er stolte af vores gode konventionelle produktion så derfor

har vi altså iværksat den her proces

hvor vi skal indhente viden om

bedre og så længe jeg ikke har fået de data og så længe jeg ikke har fået den viden så synes jeg at det ville være ufint af mig

skal vi ikke bare tørre det problem af på andre

på plads kan man sige så indsnævrer det selvfølgelig muligheden for at løse det og fuld respekt for at der skal nogle

men hvordan har ministeren det i forhold til at skulle gå til finansministeren det er ikke en opfordring jeg sådan står med det er bare et spørgsmål

sat på plads så er det jo også ligesom klaret af rent regeringsmæssigt hvad kan

på hvor stor en andel af det kød der sælges i danmark

at det er nærliggende at det er et af de problemer vi

af de områder hvor jeg godt kunne ønske mig en fremgang

det væsentlige hvor mange ton der bliver produceret eller er det væsentlige hvor mange penge vi tjener

jo styret af nogle politiske guidelines nogle politiske linjer nogle visioner nogle idealer

tror at begge spørgere er enige i at vi havde mere økologi fordi det både

miljømæssigt sundhedsmæssigt og dyrevelfærdsmæssigt har en positiv effekt

bundlinjen jamen kan man få fem og tyve kroner for en

i kina som vi kan nu

at det er bedre at sælge en l

fødevarer kan vi så også med den anden hånd sikre

alene der skal sikre

ni milliarder mennesker som

er svaret selvfølgelig et entydigt nej det tror jeg også godt at spørgeren ved

hvis der i spørgsmålet ligger kan producere mere

sagt at vi da gerne vil producere mere i danmark hvis vi kan finde balancen vil vi gerne producere mere ja vi ikke bare vil

sådan en altruistisk idealistisk tilgang til det der handler om at hjælpe verdens fattige

godt være det er en helt anden strategi vi skal have men hvis venstre fastholder deres tidligere strategi som også handler om at erhvervet gerne skal tjene nogle penge

i værdikæden det har jo sådan set altid været god dansk tradition og den synes jeg at vi skal fastholde hvad enten det drejer sig om økologiske eller konventionelle produkter altså en strategi der går

producere mest muligt billigst muligt uanset hvilke idealistiske hensyn der måtte ligge bag

tror jeg ikke er særlig sund for danmark jeg tror vi skal have en strategi der handler om at vi konkurrerer på at vi har kvalitet dyrevelfærd og

for den konventionelle sektor men selvfølgelig i særdeleshed inden for

højkvalitetsvarer til ekstra pris

efterspørges derude det der sådan virkelig trækker og tonser i eksporten er det vi kan kalde gode gedigne kvalitet det

det fokus vi lige skal have med til sidst så derfor vil

højkvalitetsvarer til ekstra pris for

at maksimere råvaregrundlaget og produktionen så vi

det der bliver efterspurgt derude hvis ikke vi leverer

køber forbrugerne derude jo bare noget andet

om jeg så må sige det specielle så er ministeren

almindelige konventionelle gode gedigne

højkvalitet

det præcis det der bliver betragtet som ude i verden vi sælger det

får lov til som det første land i verden at sælge forarbejdet kød i kina vi

selv når vi taler om det som mange her i danmark vil betegne som

at vi skal prøve at levere den vare der bliver efterspurgt og selvfølgelig stadig væk have en kvalitetsudvikling

afslutte med i mit spørgsmål er ministeren enig i

at levere det som bliver efterspurgt

at vi samlet kan maksimere fødevareeksporten

også at for selv de almindelige konventionelle produkter

så taber vi i længden vi bliver nødt til også i det konventionelle spor

være ambitiøse og jeg synes det bedste eksempel på det

miljø dyrevelfærd fødevaresikkerhed kvalitet og innovation kan gå hånd i hånd med eksporthensynet

er en realistisk vision men hinandens forudsætninger jeg mener vil være en urealistisk vision og som vil være et brud med vores politik siden

halvfjerdserne vil være at sige lad os droppe alt det der med hensynet til miljø

det vil være urealistisk